hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

af udstyret sikkerhed for børn i trafikken er selvfølgelig helt afgørende i forbindelse med handlingsplanen er der så kommet et behov for at præcisere det retlige grundlag for markedsovervågning af køretekniske produkter og personligt sikkerhedsudstyr til trafikanter

at der kan laves den nødvendige kontrol

at tilstrækkeligt tilsyn på området og er nok muligheder for at håndhæve de regler der er med lovforslaget får vi rettet op på det

mulighed for påbud til den erhvervsdrivende i forhold til oplysninger om produktet inden for en given frist imens der rettes op på nogle af de ulovlige forhold

en reel mulighed for at føre tilsyn fordi alle erhvervslokaler kan tjekkes også lagerlokalerne

lovforslaget fra høringsparterne blandt andet fra rådet for sikker trafik som også mener at det her vil forbedre trafiksikkerheden

positivt at der er blevet lyttet til forbrugerombudsmandens forslag til ændringer på baggrund af høringen så

pålægge udgiften til en producent eller en

må blive en byrde for erhvervslivet

så synes jeg det er helt i orden at man sender regningen videre

lavet fejlen men

bare kan skrive en regning ud til til en eller anden producent

vil vi lige have belyst lidt nærmere under udvalgsbehandlingen

om prøveinstanser er ganske glimrende

gode og fornuftige vejledninger til synshallerne så de ikke ligger og piner livet af gamle dieselbiler som som

man har lidt mærkelige regler på det område

nogle bedre regler

vi kender jo alle sammen sagen om

man køber en bil der ikke sviner ret meget og så viser

en bil man tror kan køre næsten fra jylland til sjælland på en tankfuld benzin det viser

så

hel jungle af ulovlige og trafikfarlige produkter og det er sådan set

tilsynet med vildledende markedsføring og

synes vi er rigtig godt endog med mulighed for som det jo også sker på andre områder at

de erhvervsdrivende at tilbagekalde produkterne markedsovervågningen kommer

dokumentationen og man kan endog udføre test så på den måde kommer man på omgangshøjde der opereres med muligheden for idømmelse af bøder

som ikke lever op til kravene

til anmeldelse til politiet og der udstedes så

jeg bemærker at forbrugerrådet tænk i deres høringssvar har nogle bemærkninger om bødestørrelser som jeg måske synes er værd at overveje de mener at

fastsætter bøderne efter den indtjening en erhvervsdrivende har haft på vildledende markedsføring

salg af produkter som ikke lever op til kravene en større effekt end en fast bødestørrelse det synes jeg måske man

at overveje

de her prøvningsinstanser som jo

sådan i forlængelse af

skandale hvor der jo har været

med med målingen af emissioner altså udledninger fra bilerne og simpelt hen snyd med de oplysninger som bilfabrikanten i det her tilfælde

enhedslisten har jo haft indkaldt

både haft skatteministeren transportministeren

sidste onsdag miljøministeren i samråd og

hvor man kunne teste om biler overholder

oplysningerne fra bilfabrikanterne nu viser det sig ud

ikke mindre end seks prøvningslaboratorier

kunne bruge teknologisk institut på det her område men det viser sig at

anerkendte til at udføre prøvninger som ligger til grund for synsvirksomhedernes syn og godkendelse af et køretøj

vi har jo i virkeligheden apparatet som vi kan trække på i den forbindelse vi har faktisk de instanser som kan føre tilsyn med bilfabrikanternes oplysninger hvis ellers bemærkningerne i lovforslaget står til troende og det må man jo trods alt gå ud fra

i onsdags med miljøministeren gentog hun jo

med de nye eu test af dieselbiler som man i eu er blevet enige om men som hun sagde var det jo det bedst opnåelige i situationen og derfor stemte danmark ja kun holland stemte nej

til de nye test miljøministeren gjorde selv opmærksom på at det er et

striben af stort set alle de store lande

i klemme også økonomisk

som jeg også sagde på samrådet til miljøministeren hvorfor så ikke spille rollen som vagthund hvorfor spiller danmark ikke rollen som vagthund vi har jo ikke noget i klemme

for så vidt også miljøministeren til at overveje brugen af den ekspertise som vi åbenbart råder over i forvejen og som fremgår af lovforslaget så kan vi bidrage til renere luft bedre klima og miljø

der kan blive anmodet om at fremsende relevant dokumentation for den mærkning der er påført produktet eller for at produktkravene i øvrigt er opfyldt det må være lødige krav og hvis man kan stole på ministeriet skulle driftsomkostningerne ved de her skærpede

kroner og uden administrative byrder

gøres en indsats mod mod vildledende markedsføring og det er også godt at der bliver sat nogle

mere præcise regler op for

der gives også en yderligere ret til at kontrollere ikke offentligt tilgængelige erhvervslokaler men

det er en nødvendighed for at sikre tilsynet og dermed højne sikkerheden for det udstyr til køretøjer

rent faktisk øger sikkerheden eller

det her lovforslag som vi også ser som et lovforslag der kan øge trafiksikkerheden og sørge for at alt det udstyr der bliver puttet i

afgørende betydning at virksomhederne og forbrugerne kan have tillid til at de produkter som bringes i omsætning på det danske marked lever op til de nødvendige og gældende produktkrav

rådets opfattelse af forslaget

kunne bidrage til at højne trafiksikkerheden i danmark

vi synes i sf også at man skal tage højde for forbrugerombudsmandens kommentarer om den del der vedrører vildledende og urigtige angivelser om køretekniske produkter ligesom vi synes at

tænk har relevante bemærkninger om at gøre sanktionerne så effektive som muligt sf støtter

som bringes i omsætning på det danske marked lever op til de gældende produktkrav det gælder også på det køretekniske område i

til køretøjer udstyrsdele og tilbehør til køretøjer samt sikkerhedsudstyr til trafikanter hvis produktkravene ikke bliver opfyldt kan det have stor betydning for trafiksikkerheden

det er også derfor det er vigtigt at vi får mulighed for at udføre grundige kontroller for at holde øje med at disse produkter lever op til produktkravene jeg ser ligesom ordførerne frem til

behandling i folketinget og står naturligvis til rådighed for både

i eu når man diskuterer de her ting

også få lidt skrappere krav end dem der kom ud af det og som jeg jo refererede miljøministeren for at sige

vi har som jeg sagde i min ordførertale jo ikke noget i klemme

gå ind og sige at der er nogle ting man vil kontrollere her skal man da også tage

at det var noget mere kompliceret men lad os i stedet for undersøge det

bliver udviklet og bliver besluttet det sker faktisk i de her

forstå at de sidste forhandlinger finder sted lige nu og her

jeg henholder mig egentlig bare til bemærkningerne i i lovforslaget og de siger i hvert fald at der er et eller andet

utrolig træls

lille glade familie som

har sat sig ind i bilen og har campingvognen bagpå

sted på endnu en skøn ferie og så det stress det er

en masse andre bilister ligger bagved og blinker og signalerer og ikke kan forstå at de er langsommere end alle os andre

vi fra socialdemokratisk side utrolig glade over at det efter må jeg nok sige et

komme med det her forslag som er et rigtig rigtig godt

på vejene fordi der bliver en mere

almindelige biler og biler med påhængskøretøjer imellem vi får en bedre fremkommelighed vi får

vilkår for campisterne

det hele taget en meget mere sammenhængende trafik det er vi glade for fra socialdemokratisk side

kan lykkes med det her forslag det er jo et forslag som en række forskellige af campisternes organisationer blandt andet dansk camping union men også dansk caravan

at virkeligheden ude på vejene er at det fungerer meget bedre når man kører i et mere jævnbyrdigt tempo

større jævnbyrdighed i hastigheden

allerede har forberedt det her

campingvogne og trailere bliver jo tempo hundrede godkendt til kørsel i tyskland

et tempo hundrede godkendelsesmærke på

det har jo den ekstra fordel

leve op til en række række specifikationer hvor

at der er et bremsesystem der virker og en hel masse andre ting så sikkerheden ved at køre med påhængskøretøj bliver altså større med det her forslag

ens campingvogn eller ens trailer godkendt til det her og dermed også sikkerhedstjekket så det er et rigtig vigtigt skridt i den rigtige retning så har vi jo hørt fra blandt andet

kan forstå hvorfor de ikke er med i forslaget her der kan jeg forstå

det simpelt hen er fordi det ikke er en del af det her lovkompendium men ministeren er

set interesseret i efterfølgende at ændre den bekendtgørelse der i dag

pålægger autocampere eller campingbiler

samme vilkår så til de mange autocampister der er derude

bedre vilkår for almindelige campister skal det også gælde i

autocampere så alt i alt er det et rigtig godt forslag og jeg håber at når campingsæsonen

folk sidde derude og glæde sig over at de her nye regler

i hvert fald fra socialdemokratisk side glade for at regeringen har fulgt op på det arbejde vi gjorde mens vi havde regeringsmagten med

for sikkerheden et skridt i den rigtige retning for mobiliteten

henholder sig til er det ikke rigtigt at det her lovforslag

vognbaneskift flere overhalinger som er nogle af de farlige situationer også på motorveje

af de hurtigtkørende almindelige personbiler

give et større flow i trafikken

man kan nærmest bide i rattet af irritation over det og udsigten til at der nu også skulle være

den udsigt de har til det her de siger at de bare gerne vil have muligheden for at komme op på det her for at kunne passe

henning hyllested selv kalder det men de har ikke noget behov for at ligge og

den måde man kører bil på når man har en campingvogn bagpå

opildner en til at skulle ligge og zigzagge ned ad motorvejen hvor man tager den ene overhaling efter den

at de ikke rigtig kan følge det flow der er

ikke fordi de skal ligge og jagte den ene overhaling efter den anden

at hvis man sætter sin gps kan man se på bilen at så meget hurtigere kommer man heller ikke frem hvis det er den måde man kører på det der giver mening også brændstoføkonomisk

her kængurukørsel jeg lyttede også til

vil ligge og overhale på motorvejen det kan der da være en reel bekymring for men det må vi jo så håndtere i færdselsloven

mulighed for tempo hundrede for at vi skal se at

men ellers er det vores helt klare opfattelse at det her vil være med til

den anden ting i forslaget er jo så det her

motorredskaber og traktorer må

det er da udmærket at man nu lovliggør det der sker derude for jeg tror

det er vel ganske udmærket at hæve det til fyrre

således at lastbiler inde i byerne højst

der på en firesporet ringvej er skiltet

det forstår jeg ganske enkelt ikke hvis man ønsker flow i trafikken

skal lastbilerne vel følge den trafik der er det andet giver ganske enkelt ingen mening

kan jeg allerede nu bebude at dansk folkeparti vil komme med

det her område således at lastbiler inde i byerne

vi i hvert fald spille ind med som et ændringsforslag og vi håber så at måske endda regeringen kan besinde sig

at vi forhøjer farten for lastbiler til hundrede

campingvogne trailere placeret

vi fik tempo hundrede busserne nu kommer så campingvogne og er den logiske følge af det

hvis man vil skabe flow at så forhøjer vi også hastighedsgrænsen for lastbiler til hundrede kilometer

når nu enhedslistens ordfører

et skræmmebillede frem om de her lastbiler

følger lastbilbranchen tæt

spare brændstof og derfor som noget af det mest naturlige i verden hvis ikke det er nødvendigt at komme hurtigt frem

dem og bruge dem med omhu

forbillede indfører en ordning hvor biler tilkoblet påhængskøretøjer det vil sige for eksempel campingvogne og trailere kan godkendes til at køre op til hundrede kilometer per time på motorvej mod i dag firs kilometer

samt op til firs kilometer per time på andre veje mod i dag halvfjerds det er selvfølgelig en klar forudsætning at køretøjerne skal opfylde en række tekniske betingelser om indretning udstyr sikkerhed bremser

det kan lade sig gøre

man kan bare blive ved med at køre firs kilometer per time som i dag men nu bliver der altså mulighed for at følge trafikken og specielt på motorveje

det er en fordel det skal jo bemærkes at vi tidligere har indført tempo hundrede for busser på motorveje og denne ordning ved vi nu fungerer rigtig godt i praksis med hensyn til de selvkørende

venstre er indstillet på at ordningen også kommer til at omfatte dem det vil sige tempo

på her efterfølgende

lovforslaget bliver det endvidere

sådan at traktorer motorredskaber med videre kan godkendes til at køre op til

på vejene mod tredive kilometer

en række tekniske krav til køretøjernes beskaffenhed traktorer

bygget langt mere sikkert end dengang jeg i min pure ungdom og

kørte stille rundt på vejene i en ford fire tusind

mere sikre traktorer der kører i dag og det tager vi så selvfølgelig konsekvensen af med hensyn til lastbiler på motorvejene har det været fremme i debatten hvorfor

dem køre hundrede kilometer per time så får vi jo det ultimative flow

fra venstres side men der er altså en række sikkerhedsmæssige forhold vi er nødt til at få undersøgt rædselsscenariet er jo når der er en kø på motorvejen der holder stille og der så kommer en lastbil bagfra hvor føreren er uopmærksom

det er jo rædselsscenariet som vi desværre ser en gang imellem men vi er indstillet på at kigge på det og se på konsekvenserne i tæt dialog med transportbranchen og og de folk der har forstand på sikkerhed noget af det man kunne

hvis man kan indføre sådan en ordning

der kommer et automatisk bremsesystem

lastbilen således at den bremser automatisk hvis føreren er faldet i søvn og der

biler foran der holder stille så

vi indstillet på at kigge på

at at busser og lastbiler skal følge trafikken i bymæssig bebyggelse så der kommer et godt flow

de overhalinger der finder sted så vi undgår at lastbiler får dummebøder hvis de kommer til at køre seks og halvtreds kilometer

og følger trafikken

det synes jeg vi skal give en grundig og positiv behandling i forbindelse med med udvalgsbehandlingen

bymæssig bebyggelse det tror jeg vil være en fordel for os alle sammen og en fordel for trafiksikkerheden sammenfattende

det vil forbedre fremkommeligheden på vejene uden at vi tilsidesætter hensynet til trafiksikkerheden jeg noterer mig

rådet for sikker trafik og færdselsgruppen generelt er positive over for

om at øge hastigheden og derved sikre et bedre flow i trafikken

på motorvejene og

at det skal klares ved teknik

har været en teknologisk udvikling ikke bare i

men hvorfor ikke indkassere gevinsten

i form af bedre færdselssikkerhed højere fart og det er vi vel enige om trækker trods alt i den anden retning hvorfor kompensere om jeg så må sige negativt for den gode tekniske udvikling der har været

nu indfører vi tempo hundrede for lastbiler jeg sagde netop

indstillet på at drøfte det med branchen

de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser og hvis det er sådan at ny teknologi kan gøre at vi får det bedre flow i trafikken og at vi får den effekt at i indersporet er den normale hastighed halvfems

så kunne det måske gå hen og blive en rigtig stor gevinst for trafiksikkerheden jeg ved det

stå her og være skråsikker men jeg synes bare det fortjener en nærmere granskning i den kommende tid og det kan jeg så høre at flere partier inklusive socialdemokraterne

ud fra hvilken situation det foregår i og rigtig mange af de ulykker hvor fart dræber

jo fordi der er nogle der kører med hovedet under armen fuldstændig hensynsløst over for andre mennesker

her taler vi om at lave ordnede forhold

den tillid har jeg trods alt ikke til lastbilchauffører eller eller campister der kører campingvogn og så videre

rigtig foruroligende forslag men det er jo ikke overraskende højrefløjen har i lang tid presset på for

komme igennem med højere hastighed på en hel række felter og lige om hjørnet

på motortrafikveje til hundrede kilometer

skal forhøjes de steder hvor det er tilladt for personbiler at køre tres eller halvfjerds kilometer

det skal så lige afvente to tusind og seksten fordi der er opstået nogle problemer i den

og snart vil vi også se et forslag om at forhøje fartgrænsen på landevejene til halvfems kilometer

time i hvert fald hvis man skal følge de beslutningsforslag der tidligere har været fremsat af højrefløjen

inden længe måske se et forslag om at forhøje fartgrænsen for lastbiler tempo hundrede lastbiler til hundrede kilometer per time på vores motorveje

på for at få forhøjet fartgrænsen på motorveje for personbiler

i hvert fald hvis man hvis man skal tro de mange spørgsmål som herre kim christiansen har stillet

lige om hjørnet venter så også en nedsættelse af

til bil og til lille knallert det er i virkeligheden og i sandhed en foruroligende udvikling der er i gang her på et tidspunkt hvor farten rent faktisk falder og det gør den som følge af et øget kontroltryk de mange fotovogne som er kommet på gaden og som

færdselssikkerheden med hensyn til antallet af dræbte og tilskadekomne alligevel

vælger flertallet at om jeg så må sige

som er kommet i stand på grund af et øget kontroltryk mere sikre biler

jo højere fart jo flere døde

til alle ulykkerne kommer så at nu slækkes kontroltrykket hvis man skal tro justitsministeren måltallene skrottes og de erstattes foreløbig ikke af nye og andre

som argumentation

og det fremgår jo meget klart af rigspolitiets høringssvar som jeg ikke synes

transportministeriet svarer særlig overbevisende på enhedslisten bestrider hele formålet med lovforslaget

øge mobiliteten og forbedre fremkommeligheden for campister

som vi har været inde på i den debat der har udspillet sig at det et bedre flow i trafikken det er efter vores bedste overbevisning noget sludder nu får man altså som jeg har været inde på flere langsomtkørende i motorvejenes andet spor

det er jo også det der fremgår meget tydeligt af høringssvaret fra rigspolitiet som gør meget ud

dtu transport og trafikforskningsgruppen på aalborg universitet som simpelt

er ingen forskningsbaserede resultater der taler for lovforslaget slinger som der vil optræde mere af er en fremtrædende uheldssituation og det stiger i takt med farten og det fører til flere uheld

forbillede og det er på trods af at de jo altså ikke rangerer

eller topti som som der laves så hvorfor tyskland nu er gået hen og er blevet det helt store forbillede forstår jeg ikke

nye motorvejsstrækninger laver udvidelser på lange strækninger fra to til tre spor eller fra fire til seks om man vil

undrer det mig i den grad

men det jeg egentlig ville spørge om er

tal på hvor stærkt der har været kørt ved de dødsulykker der har været

hvis det ikke er med det formål

kan jeg selvfølgelig ikke vide det det var bare den fornemmelse jeg sad tilbage med jeg kan kun sige at at

vejdirektoratet man kan jo næsten sige igen igen

af de dødsulykker vi ser på de danske

det er for mig nok til at sige at farten spiller en meget meget stor rolle jeg har ikke nogen tal på

om fartgrænserne har været overskredet i de der tilfælde det tror jeg for så vidt ikke de har men det har jeg ikke tal på

går det nok også an i danmark jeg læser det således at netop de tekniske krav kan imødegå

kommer i slinger når man kører stærkere det er en vigtig pointe og det synes jeg vi skal tage udgangspunkt i alle ved jo også hvor irriterende det er at campingvogne og andre med tilkoblede påhængsvogne ligesom stopper trafikafviklingen

ikke altid til fordel for sikkerheden vi synes det er et godt forslag

at

er

temmelig kede af men på trods af at det her forslag som udgangspunkt handler om en forhøjelse af nogle specifikke fartgrænser for køretøjer med påhæng og landbrugskøretøjer indeholder det også nogle sikkerhedsfremmende elementer som der ikke har været talt så meget om den mærkningsordning som er beskrevet

den køretøjskombination hvert andet år og især det tiltag

som et sikkerhedsfremmende element er vi meget positive over for så angives det af nogle at en større hastighedslighed vil være medvirkende til en mere glidende trafikafvikling

har desværre ikke som herre rasmus

jeg har ikke kørekort så jeg har måttet forlade mig på

høringssvar og hvad mine kolleger ellers har sagt

man kunne kalde den en slingrerisiko og med fare for at blive beskyldt for

vi gerne give en betinget støtte til det her men vi

håber at blive meget klogere både på slingrerisikoen og på den eventuelle øgede

ikke har været helt oppe i debatten endnu tilstrækkeligt i hvert fald er at det får man kun lov til med trailere eller campingvogne hvis man har fået godkendt traileren eller campingvognen til det det vil sige at man som ejer af en

have campingvognen

også jævnligt hvis man vil blive ved med at have tilladelsen til at køre hundrede

vil set med vores øjne øge trafiksikkerheden ganske betydeligt fordi man giver et incitament til at ejere af trailere og campingvogne

måske køber en ny eller får istandsat den de har

vi kan få nogle af alle de her gamle campingvogne og trailere væk eller i hvert fald få dem forbedret

når man taler landeveje så kommer trailere og campingvogne til at kunne køre det samme som personbiler og det vil jo alt andet lige betyde at man ikke får så mange overhalinger på landeveje hvor det er rigtig farligt fordi man

skal over og overhale i i den vejbane hvor der kan være modkørende i modsætning til på motorveje hvor der som bekendt er to vejbaner i hver retning på motorveje har vi det i forvejen

og nu kommer campingvogne og trailere op på det så uanset hvad

vi altså have forskellige hastigheder på

hvis det bliver vedtaget for campingvogne trailere og busser

for personbiler så vi lægger os meget op

ad de høringssvar der er også fra rådet for sikker trafik der

siger at der vil komme færre overhalinger her tror jeg de tænker meget på landeveje og at det generelt vil højne trafiksikkerheden og så giver det

dem der kører trailere og campingvogne til at kunne sætte farten lidt op hvis de altså har en moderne nysynet campingvogn som er blevet godkendt til

jeg forstår sådan set godt ønsket om at kunne komme til at køre hurtigere men som det jo tyder på i dag

det her så bare et skridt på vejen

at man så også giver lastbilerne nye hastighedsgrænser jeg synes perspektivet er skræmmende anbefalingerne fra flere kompetente sider peger jo også på at vi skal fastholde de nuværende fartgrænser dtu transport

idet halvdelen af ulykkerne med campingvogne i perioden to tusind og ni til

campingvognen kommer i slinger er en fremtrædende uheldssituation i den forbindelse

trafikforskningsgruppen ved

universitet skriver også at højere hastighed medfører

ulykker og at det må antages at tre forskellige

spredning i i hastighederne hvilket også vil øge risikoen for flere ulykker

også set at rigspolitiet har udtrykt stor skepsis omkring det her lovforslag jeg synes at man må konkludere at hvis man er på vej på ferie

tempo hundrede godkendelse og det kræver altså at køretøjet er i en stand hvor det er vurderet forsvarligt

hastighed jeg har det sådan lidt modsat

holde hastighedsgrænserne nede bare for sjov jeg har sådan generelt den tilgang til lovgivning at der skal være en grund til at man har en lovgivning

borgerne fra at gøre som de gerne vil man skal ikke bare lægge nogle begrænsninger på hvad

bare fordi man synes det er sjovt der skal være en grund til at tro at det skulle være problematisk

ikke overbevist om at der skulle være noget færdselssikkerhedsmæssigt problem ved at vi lader campingvogne hvis køretøjer er vurderet i en forsvarlig stand køre hundrede kilometer per time på vejene ligesom

fordelene er til at få øje på det er jo sådan at det

at der ikke er nogen sten på vejen som

et ønske som jo særlig campingbranchen og landbruget har haft i længere tid med de foreslåede godkendelsesordninger styrkes mobiliteten hos både campister erhvervsdrivende og landbruget uden at det går på kompromis med færdselssikkerheden jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og står naturligvis til rådighed for at besvare de spørgsmål der måtte opstå

siger overordnet

gør opmærksom på en hel række problematiske

fungere det lytter jeg selvfølgelig til men det overrasker mig alligevel

det slet ikke gør indtryk på nogen at man i tyskland

tage med altså det må være noget med hvad man sidder og beregner sig frem til eller hvad man tror eller

kan vi ikke lægge til grund for det er

ikke ført til flere ulykker det kunne jo godt være at der kom til at

man fra for sytten år siden og så videre

man har tre faste hastigheder

det her lovforslag derfor er det bare jeg siger lad os nu prøve at se hvordan det her virker

følge skiltene inde i bymæssig bebyggelse det vil man

og seksten nu er danmark stort set det eneste land hvor den her regel er gældende så der har vel egentlig været nok mulighed

tyskland og andre europæiske lande

køretøjer men jeg vil ikke afvise i dag at man også kan sige at

så mange farlige situationer så altså jeg vil sige til ordføreren man sparker en åben dør ind

jeg vil meget gerne kigge det her igennem jeg vil bare godt have lidt mere sikker grund under fødderne

være meget nemt at finde ud af så man ikke har

store forkromede løsninger

allerede i forvejen har politiet jo

firesporet ringvej og siger at her er det forsvarligt at køre tres

at bringe overensstemmelse mellem reglerne i tjenestemandsloven og retspraksis efter højesterets dom i to tusind og tolv den tidligere regering havde også det her lovforslag på sit program men på grund af valget blev det ikke fremsat meningen med lovforslaget er at give dsb de samme muligheder som andre offentlige virksomheder i processen med at forny virksomheden dsb skal hermed have mulighed for at udbyde opgaver til private virksomheder med anvendelse af dsbs egne medarbejdere mod betaling med vedtagelsen af dette

vil dsb få mulighed for at udlåne medarbejdere mod udbetaling ved eventuelle fremtidige udbud men det skal selvfølgelig ske i respekt for medarbejdernes rettigheder som de er beskrevet i tjenestemandsloven så vi skal med andre ord finde den rette balance mellem at give dsb muligheder for fornyelse af virksomheden og sikre de ansatte tjenestemænd af høringssvaret fra

fremgår det at der efterspørges en præcisering af samtlige kriterier der skal være opfyldt for at en tjenestemand er forpligtet til at lade sig udlåne til en anden virksomhed det vil nok ikke være muligt at beskrive samtlige muligheder eller detaljer vedrørende et eventuelt udlån af tjenestemænd men i forbindelse med udvalgsarbejdet vil socialdemokraterne dog gerne være med til at få belyst nogle af de problematikker som dansk jernbaneforbund rejser i deres høringssvar med de bemærkninger kan jeg

den danske jernbanesektor

de udbud så dem venter vi på så man også kan få mulighed for at udlåne nogle

at ændre det således at

i hvert fald et af de udtrykkelige krav jeg havde dengang

s togs økonomi og hvad der var dsbs øvrige økonomi så vi ikke fik en eller anden sammenblanding af

jeg tager fejl og det vil vi jo så få konstateret under udvalgsbehandlingen

det her vil være med til at man fjerner segmenterregnskabet fra dsb s tog

har et overblik over de forskellige

med henblik på at dsb loven bringes i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsloven men også at vi får en samklang med den retspraksis der er i kølvandet på

en højesteretsdom fra to tusind og tolv tjenestemænd i dsb er i sagens natur omfattet af tjenestemandslovgivningen og

fortsat være i en situation hvor de måtte blive udlånt til en privat virksomhed de pågældende er fortsat ansat i dsb men kan udlånes til en privat virksomhed på nærmere definerede vilkår der blandt andet sikrer opretholdelsen af tjenestemandsrettighederne de pågældende medarbejdere vil fortsat have ret til den samme løn og det samme arbejde det vil sige den samme type arbejde det vil komme til at fremgå

en skriftlig aftale mellem dsb og den private virksomhed hvor man definerer hvilke vilkår der gælder for medarbejderne i forbindelse med udlånet det afgørende her er at tjenestemændenes rettigheder ikke fortabes hvilket dsb så er pligtig til at indestå for

vil jeg også sige at vi letter overgangen til mere konkurrence på banen det er jo noget venstre er optaget af det har vi aldrig lagt skjul på og jeg ser frem til at vi

for alvor kommer i gang med at få mere konkurrence på banen til gavn for både de danske togpassagerer og skatteyderne så alt i alt er det her et godt lovforslag som venstre kan støtte og vi har noteret os

så stor inddragelse som man kunne have ønsket

er i min verden et led i moderne virksomhedsledelse og det er ikke noget vi skal lovgive præcist om så jeg synes at den her lov danner de perfekte rammer

jeg må sige at jeg kunne forestille mig

skal ske en redigering af den eksisterende lov hvor s tog

skråstreg dsb spørgsmålstegn benytter lejligheden til at forringe forholdene for dsb tjenestemænd i forbindelse med udlån til anden det kan være privat virksomhed idet man jo altså tager paragrafferne femten femten a og femten b og ophæver dem

den redaktionelle ændring som jeg havde forestillet mig der skulle ske

de her paragraffer bliver nu til at spørgsmålet helt overlades til tjenestemandslovgivningen

fortolkningen af den i form af

forstå nærmest konflikt hvis dsb loven indeholder nogle tjenestemandsbestemmelser og de samtidig findes i tjenestemandsloven men

i forhold til hvad man kan bydes ved udbud og udlån til andre virksomheder hvis man har nogle udbyggende bestemmelser i dsb loven det er nemlig ikke nok efter min mening at løn og pension er sikret også mange andre forhold spiller jo i virkeligheden ind og dem kan man

høringssvarene fra henholdsvis dansk jernbaneforbund og

den beskyttelse som er i dsb loven i dag vi lever jo i meget omskiftelige tider og der er ingen tvivl om at dsb

hensyn til udbud og

det så meget at vi forsøger at skabe lidt tryghed

togførere og togbetjente trafikkontrollen administrative medarbejdere

de her godt syv tusind ansatte som er i dsb

medarbejderne ved dsb jo har måttet bære de allerstørste byrder ved genopretningen

af økonomien i dsb som jo var undskyld udtrykket kørt helt af sporet i årene forud nemlig gennem et sundt dsb

også en kendsgerning at tilliden mellem dsb og personalet er helt i bund det viser

at grave grøfterne dybere til spørgsmålet om usikkerhed som transportministeriet

om retstilstanden for tjenestemændene

jeg bemærker også at dsb jo jeg vil næsten sige klogeligt har valgt ikke at kommentere ophævelsen af paragrafferne femten femten a og femten b

høringssvar jeg jeg tror nemlig

komme til at fremstå som partsindlæg til fordel for dsb jeg tror at der ville blive meget meget lille forskel på transportministeriets bemærkninger og dsbs høringssvar i

et tilfælde enhedslisten vil i udvalgsarbejdet fremkomme med ændringsforslag der tilgodeser og betrygger tjenestemændene ved dsb

hjælpe noget at have et forstokket tjenestemandssystem som går ind og bliver den afgørende forhindring for de her vigtige skridt vi anerkender naturligvis at man skal bevare sine hidtidige

det kan ikke være sådan at bare fordi der står dsb på lønsedlen skal man behandles helt anderledes

bemærkninger om intentionen med loven og de kritiske høringssvar fra dansk jernbaneforbund og oao

vi nået frem til at støtte dette forslag vi mener der er god grund til at opdatere og forenkle loven og

at samle lovreguleringen på tjenestemandsområdet ét sted og lade loven afspejle den retspraksis der ligger efter højesteretsdommen vi mener desuden at der i forbindelse med fremsættelsen og i beskrivelsen af højesteretsdommen er skabt tilstrækkelig klarhed

både lovens intention og ikke mindst

tjenestemændenes retsstilling ved sådan et udlån de udlånte tjenestemænd opretholder altså i henhold i henhold til tjenestemandsloven og i samklang med retspraksis deres tjenestemandsansættelse deres løn og pensionsforhold og i virkeligheden alle andre relevante forhold vi mener altså at der i tilstrækkelig grad er taget hensyn til tjenestemændene og at loven bliver smidigere af denne lovændring og derfor kan vi som sagt

at man viser rettidig omhu og får opdateret den her lov så den passer med den dom der har været i højesteret

det vigtigste for de tjenestemænd

dsb og andre steder må jo være at den regering der sidder overholder tjenestemandslovgivningen og de goder og

regler der ligger deri så vi kan støtte lovforslaget

masse andre ting tillad mig lige at læse op fra

disciplinærsystemet hæftelse for løn pensionsbidrag pension rådighedsløn til enhver tid gældende tjenestemandsaftaler

cfu forlig mulighed for at søge tilbage til ansættelsesvirksomheden medarbejderrepræsentation valgbarhed til bestyrelser tillidsrepræsentation situationen

i løn retten til at kunne spare pension op og

nogle helt særlige betingelser og kan jo ifølge flere høringssvar ikke direkte overføres til tjenestemænd

nuværende lovgivning er jo ikke til hinder

udlån af tjenestemænd gennem individuelle aftaler sf er meget optaget af dsb tjenestemændenes sikkerhed og beskyttelse i forhold til udlån til private virksomheder

der er jo i forvejen en tradition for rammeaftaler for frivillige udlån aftaler som den enkelte tjenestemand derefter kan tilslutte sig gennem en individuel aftale

det offentlige lever jo en omskiftelig tilværelse med konstante omorganiseringer og det stiller store krav om fleksibilitet fra de ansattes side tryghed er det bedste fundament for at mennesker er positive over for at gå ind i nye arbejdssituationer

desværre vil det her lovforslag rykke ved tjenestemændenes tryghed vi vil se meget positivt på de ændringsforslag der kommer fra enhedslisten

og medmindre det vil medføre en

ukontroversielt vi deler jo ikke den her frygt for at man skulle komme til at få en en anden

skulle være det allerbedste i i hele verden så vi ser ikke i nogen stor fare for de ansatte i

hovedformålet at dsb loven bringes i overensstemmelse med tjenestemandslovgivningen baggrunden er en højesteretsdom fra to tusind og tolv og den retspraksis som denne bygger på efter denne er det muligt at forpligtige tjenestemænd til udlån også til virksomheder som ikke ejes af det offentlige det kan for eksempel blive aktuelt i situationer hvor dsb efter udbud ønsker at en privat virksomhed udfører opgaver på vegne af dsb men ved hjælp af dsbs hidtidige

til det for eksempel kan udlån kun foretages såfremt den

hidtidige løn og pensionsvilkår

men muligheden for udlån er efter den nuværende udformning af lov om dsb ikke mulig hvis der er tale om udlån til en privatejet virksomhed her kan tjenestemanden modsætte sig udlånet uanset at hans løn og pensionsvilkår er uændrede det skyldes at der står i forarbejderne

ikke kan foretage udlån af tjenestemænd til selskaber der

at den retstilstand der er beskrevet i forarbejderne til § femten stykke en i dsb loven ikke er i overensstemmelse med højesteretsdommen og den retspraksis som dommen bygger på det er det essentielle vi skal have fat i her

med den her lovændring retter vi nu op på det således at tjenestemænd kan udlånes til andre virksomheder

man skal huske

efter det

er tale om en ligestilling mellem tjenestemænd i staten i øvrigt og

kan støtte det her men så kan det jo kun udlægges sådan at man ikke ønsker at der skal være en overensstemmelse mellem tjenestemænd i staten

ens vilkår for statens tjenestemænd sådan

når vi nu sådan går ind i det har det her jo fyldt noget når man skal debattere det her og

sige at det her betyder at vi stiller dsb tjenestemænd ringere end andre tjenestemand i staten

til at ske der sker derimod en ligestilling

der er altså alene tale om at vi fjerner en særregel således at tjenestemænd i dsb behandles på lige fod

endvidere indebærer lovændringen at der ophæves en bestemmelse i lov om dsb om krav om indarbejdelse af segmentoplysninger fra dsb s tog i dsbs årsregnskab i bestemmelsen

reglerne for afgivelse af segmentoplysninger i årsregnskabsloven er imidlertid ændret således at denne lov ikke længere stiller krav om segmentoplysninger af den type selskaber som dsb i regnskabsmæssige forstand tilhører det er det der kaldes d selskaber jeg er sikker

er meget teknisk og det er nok også derfor at vi ikke rigtig har været rundt om det men det er bare for at sige at det er

nuværende bestemmelse er derfor ikke meningsfuld og det

derfor at den ophæves men offentligheden vil jeg bare lige sige vil i alle tilfælde kunne følge med i dsb s togs økonomi hvilket også er nærmere omtalt i lovforslaget

og som så er blevet inkorporeret

det til at fremstå som en forringelse så det man kalder ens vilkår som

at man forringer vilkårene for nogle tjenestemænd som har bedre vilkår i dag

er op til os i folketinget at begynde at regulere på de forhold som tjenestemændenes organisationer har forhandlet sig frem til og det er

skal være i overensstemmelse med tjenestemandsloven

at man bare kan overføre højesteretsdommen til området for statslige tjenestemænd og slet ikke for dsbs tjenestemænd som måske nyder en bedre beskyttelse end andre statslige tjenestemænd

jeg forstår

ikke til stede og vi udsætter mødet i fem minutter

transportministeren der dækker for erhvervs og vækstministeren det er godt at man kan hjælpe hinanden

ud af landet i skattely ved at skabe mere og bedre information om selskaber fonde og virksomheders reelle ejere

det anslås at der hvert år sendes mellem tre og fem milliard kroner ud af landet i direkte skattely det er faktisk et temmelig svimlende beløb som jo nogenlunde svarer til

når nogle virksomheder fusker med skattebetalingen

giver det dem en konkurrencemæssig fordel i forhold til de hæderlige virksomheder som gør alt efter bogen og bidrager til fællesskabet gennem skattebetaling det er ganske simpelt ikke acceptabelt den slags unfair konkurrence har vi et politisk ansvar for at gardere os imod så det ikke er muligt for kyniske virksomhedsejere at unddrage sig skattebetaling når man driver virksomhed i danmark skal man konkurrere på lige vilkår det skal ikke være et kapløb om hvem der er bedst til at unddrage sig skattebetaling det er vores opgave at sikre at lovgivningen sikrer en fair konkurrence og at virksomhedsejere der snyder på vægten

til skattebetalingen bliver afsløret indtil nu må vi jo konstatere at unddragerne har haft for let spil blandt andet fordi det har været for let for de reelle ejere af selskaber og fonde at gemme sig bag uigennemskuelige selskabskonstruktioner det betyder at det

umuligt at drage nogen til ansvar for at have benyttet sig af skattely med det her forslag

forpligtes virksomheder og fonde og visse foreninger til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere de oplysninger

skal registreres og offentliggøres i erhvervsstyrelsens it system og den her lovændring indarbejdes derfor i selskabsloven

manglende registrering skal endvidere kunne straffes med bøde samtidig foreslås en ændring af lov om det centrale virksomhedsregister også kaldet cvr loven ændringen medfører at de juridiske personer som har til opgave at registrere de reelle ejere også skal registreres med grundlæggende oplysninger såsom cvr nummer virksomhedsform starttidspunkt adresse og virksomhedsnavn derved øger vi rent faktisk også gennemskueligheden og sikrer at

det bliver langt mere vanskeligt for juridiske personer som er reelle ejere at gemme sig bag selskabskonstruktioner det betyder at det bliver lettere at drage de reelle ejere til ansvar for skattesvindel

i det forestående udvalgsarbejde mener at vi skal være rimelig opmærksomme på at vi finder en passende definition af begrebet reelle ejere så vi sikrer at ånden i forslaget rent faktisk også efterleves

er også vigtigt at vi samtidig sikrer at vi ikke udsætter landets virksomheder for unødigt

bureaukrati når det er sagt

en særdeles vigtig opgave det er vigtigt for fællesskabet

også vigtigt i bestræbelserne på at styrke væksten i danmark danmark går

her forslag foran i bestræbelserne for at få skovlen under de firmaer der helt bevidst forsøger at unddrage sig skattebetaling næste skridt må være at vi via det internationale samarbejde får arbejdet bredt ud over danmarks grænser så det bliver en fælles international kamp

reelle ejere af danske virksomheder eller virksomheder som agerer

område ofte har vi jo

forbindelse med sager hvor der har været tale om bevidst culpøs skattesvindel omgåelse af danske afgifter omgåelse af dansk momslovgivning og alt muligt

vi har også set det i forhold til almindelig indberettelse af forskudsskatter og alt muligt andet derfor

også befriende at vi trods alt kunne finde et stort

flertal i folketinget der i december måned to tusind og fjorten kunne gå sammen om

at offentliggøre enten direkte eller indirekte ved at gøre det til

erhvervsstyrelsens register der bliver en lille administrativ skærpelse her det betyder også at der bliver en lille byrde det må vi erkende men vi synes i dansk folkeparti at den lille byrde som kommer til de virksomheder som nu

reelle ejere af deres virksomheder mere detaljeret

faktisk er en rigtig god

om dem der har mindre rent mel i posen

i stand til at finde andre genveje til at komme igennem med hensyn til unddragelse af danske skatter og afgifter vi har så sent som i den her uge set meget

cvr selskab det er med andre ord stadig væk

selv med en meget mere omfangsrig lovgivning vil der stadig væk kunne findes huller det der så er vores opgave som politikere som folketing som lovgivende forsamling er selvfølgelig at sikre

betyder det jo også at de reelt er med til at udkonkurrere de

retspraksis revisionspraksis skattepraksis

alt muligt andet så bliver man reelt udkonkurreret på et ulovligt grundlag

er et skridt i den rigtige retning der er forskellige ejertyper hvis man kigger på det juridisk der er reelle ejere og der er formelle ejere og der er også et begreb som legale ejere af virksomheder eller eller dele af virksomheder men men

udmønter den sidste del af det som ligger bag skattelyaftalen på det erhvervsretlige område

en urimelig konkurrencesituation og det må være sådan at virksomhederne betaler den skat de skal den skat som følger af dansk lovgivning

dem der gør det det selvfølgelig vide at vi tager de initiativer der er nødvendige for at dæmme op for skattesvindel

indgik en aftale med den daværende regering og stort set alle andre

partier i folketinget om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet og og det lovforslag som vi behandler nu udmønter så en del af den aftale grundlæggende handler lovforslaget om at vi skal gennemføre eus fjerde hvidvaskdirektiv

meget direktivnær måde vi følger de ting der er aftalt i eu og det er klogt at vi ikke laver en særlig dansk udgave der gør det mere bøvlet og besværligt men selvfølgelig lever op til det vi har aftalt fordi det tjener et godt formål vi laver så som vi har aftalt en enkelt ændring af det register som de reelle ejere skal registreres i og det lader vi

åbent så det er muligt at kigge nogle af de som andre har beskrevet dem spidsfindige selskabskonstruktioner lidt ekstra i

står bag de pågældende virksomheder så det ikke er kreativitet i selskabskonstruktioner og alt mulig andet der gør at man kan skjule sin sin sande identitet det giver rigtig god mening at

der bliver fælles spilleregler så det bliver virksomhedernes evne til at drive virksomheder og til at være dygtige der er afgørende og ikke hvem der har fundet en en spændende skattedetalje der gør

det er nævnt i i både aftalen og tidligere

fem milliard kroner årligt der er tale om i forhold til tabte skatteindtægter

at sænke skatten for dem der følger spillereglerne

vi får desværre ikke pengene ind direkte med det her lovforslag så glæden over

styrke indsatsen betyder desværre ikke at vi

svindel i det danske skattesystem det skaber åbenhed og en klarhed det sikrer at vi lever op til vores internationale forpligtelser i forhold til eus hvidvaskningsdirektiv og så har det selvfølgelig

af terroraktiviteter vanskeligere og lettere

og jeg har lovet at meddele at det gør det konservative folkeparti

aggressiv skatteplanlægning

at der er nogle der på den måde unddrager sig at bidrage til det fællesskab som de samtidig lever godt af

usolidarisk over for de mange borgere og virksomheder som betaler deres bidrag til vores fællesskab

særlig med den tidligere skatteordfører herre frank aaen i spidsen forsøgt at sætte de her spørgsmål på den politiske dagsorden og få grebet ind over for det og vi har rejst problemerne igen og igen over for skiftende skatteministre i

mange år uden de store nævneværdige resultater i de seneste år er der heldigvis kommet en øget international fokus på det her spørgsmål særlig

eu og det har så sat skub i tingene herhjemme og under den seneste socialdemokratisk ledede regering lykkedes det så at få forhandlet en række fornuftige aftaler på på det her område

som et flertal i øvrigt har tilsluttet sig hvilket jeg synes er rigtig positivt

vi ser det som en rigtig god dag for vores fællesskab

stolte af at enhedslisten har spillet en vigtig rolle i

her spørgsmål på dagsordenen igennem mange år samtidig er det også vigtigt at vi

for der kan tages mange flere vigtige initiativer for at bekæmpe

at bruge den offentlige indkøbspolitik og udbudspolitik offensivt til at bekæmpe skattely virksomheder der opererer fra skattely skal afskæres

at byde på og drive offentlige serviceopgaver

velfærdsopgaver og samtidig spekulere sig fra at betale skat til det samfund der betaler for velfærden

aldrig mere gentage fadæser som den vi så da goldman sachs købte sig ind i dong ved at benytte et skattely

vi skal også overveje om vi skal tage nogle skridt i retning af det man har gjort i frankrig ved at få en egentlig sortlistning af skattelylandene altså at vi får en mere klar definition af hvad vi egentlig mener

historier frem om hvor aggressivt bankerne rådgiver deres kunder i anvendelse af skattely det er et område som vi i den grad også

skal vi skærpe den internationale indsats for at få sat ind mod de her usolidariske skattelylande som jo desværre omfatter flere eu medlemslande

rigtig vigtigt at indsatsen ikke bare sker i

rammer jo særlig udviklingslandene

der også i fn gøres en større indsats på det her område

for at den her indsats kan blive effektiv for at vi kan få stoppet det her misbrug det her snyderi og den her usolidariske unddragelse

ved jo at der er store problemer i skat i de her år og derfor er det svært

se den her diskussion adskilt fra diskussionen om ressourcer til skat men jeg vil slutte og bare rose regeringen den tidligere regering først og fremmest som lavede aftalen for at vi er kommet hertil hvor vi er

risikoen for skattesnyd som man håber at forhindre mål med den administrative byrde som

den balance synes vi måske ikke er helt til stede i det her tilfælde forslaget

årligt for erhvervslivet samt syv

otte million kroner årligt for staten

relativt små beløb men det skal sættes

ministeriet jo ikke forventer at inddrive en eneste ekstra skattekrone

indsats man gør og de besværligheder man giver

i det her forslag og vi er derfor kritiske

de reelle ejere af selskaber og giver dermed sværere betingelser for skatteunddragelse og det er vi selvfølgelig også positive over for derudover gennemfører lovforslaget dele af eus fjerde hvidvaskdirektiv som styrker rammerne for en bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror

et direktiv som vi selvfølgelig gerne ser gennemført så hurtigt som muligt med lovforslaget bekæmper vi altså både skattely hvidvask og terrorfinansiering ved at skabe større åbenhed og gennemsigtighed på området og det kan alternativet støtte

er vigtigt for radikale venstre at sikre

der er en diskussion om overimplementering

et meget godt eksempel på at overimplementering ikke altid er af det onde men

handler om politiske prioriteringer at man for eksempel gerne

dansk lovgivning der kan man vælge at sige

at i danmark vil vi gerne sikre

at de skal registreres og at vi skal have en ordentlig viden om hvem der ejer selskaberne

godt hive et ondt ord op og sige det er overimplementering men det kunne også bare være at sige at i danmark vil vi også

at lave vores egen lovgivning sætte vores egne standarder

eu ramme der skal bestemme alting så jeg synes

er et godt eksempel på at man godt kan gøre ting i danmark som

end eu og have gode politiske grunde til

det måske heller ikke alene

salens partiers velvillighed der resulterede i den her aftale men også

at vi ser et øget pres fra både

når kapitalen er grænseoverskridende som vi ser det mere og mere i de her år

er det også vigtigt med internationale regler og der synes jeg

kommissionen og faktisk også den danske konkurrencekommissær for at sætte øget fokus på det her område vi bliver nogle gange som nationale parlamenter sat skakmat fordi de danske regler eller reglerne

en myriade af selskaber hvor det er svært at se hvem der er de reelle ejere der har

adskillige rigtig gode dokumentarer der har vist at når man følger pengestrømmene det er jo altid en god regel at følge pengene

ved en postboks et eller andet eksotisk sted og hvem er det egentlig der er

der står bag så det er en rigtig god dag det er et

skatteunddragelse og det nogle vil kalde aggressiv skatteplanlægning

og så håber jeg at den tilstedeværende minister

ressortområde alligevel vil svare på nogle spørgsmål

ministeren er minister på et andet område et af de spørgsmål er at at der i lovforslaget står

vækstministeren hjemmel til at udstede nærmere regler om de tekniske forhold vedrørende registrering og offentliggørelse af oplysninger om de reelle ejere

de nærmere tekniske omstændigheder betyder i forhold til det vi er

der bliver fuld offentlighed det kunne vi ikke få fuldstændig klarlagt da vi lavede skatteaftalen hvad betød det men det er rigtig vigtigt for os at der er fuld offentlighed og derfor vil vi også gerne have svar på hvad det betyder

noget af det som vi har rigtig meget brug for i kampen mod

er viden og gennemsigtighed og der har været en lang diskussion om

åbne skattelister som den tidligere regering indførte og som

og andre partier har været meget

men der kunne det også være interessant at høre om det er lagt på hylden

vil droppe det men alt i alt vil jeg sige at det er en rigtig god dag det er

blev enige om i ånd og bogstav

i hvidvaskdirektivet og de

vi skal se på de otte og tyve eller ni og tyve punkter som kommissionen kom med

hvor der var en række forslag til hvad medlemslandene kunne gøre uden at man kunne

blacklistning sortlistning af forskellige

fortælle om endnu et fremskridt på det her så jeg er faktisk optimistisk for første gang i mange år at vi går den rigtige vej

vil også sige tak til regeringen for at fremsætte det her lovforslag og have

om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet som størstedelen af folketingets partier indgik i

fjorten derudover er det jo sådan at her gennemføres eu lovgivningen i form af de enkelte bestemmelser fra fjerde hvidvaskdirektiv som skal medvirke til at forebygge misbrug af selskaber af enhver art til hvidvask af udbytte

økonomisk kriminalitet eller terrorfinansiering lovforslaget skal i overensstemmelse med skattelyaftalen være med til at skabe større åbenhed om ejerskabet af danske virksomheder gennemsigtighed er et vigtigt redskab til at sikre at virksomheder ikke misbruges til skatteunddragelse eller lignende

register over reelle ejere sikrer vi gennemsigtighed og offentlighed omkring de væsentlige ejerforhold i danske selskaber og i en lang række virksomheder og fonde

fru lisbeth bech poulsen og jeg forstod at det gik på om der kunne være nogle juridiske hensyn man skulle tage i den formulering der lå og jeg kan kun sige at jeg tror

at hvis ikke fru lisbeth bech poulsen har kunnet

hvordan jeg tror det skal strikkes sammen jeg vil sige at jeg synes det ville være en god idé det var også det fru lisbeth bech poulsen

kunne stille det som et spørgsmål og det synes jeg man skal men meningen

her at der er offentlighed og gennemsigtighed i

er det kort sagt en der i sidste ende udøver kontrol over et selskab en fond eller en anden af de omfattede virksomhedstyper de foreslåede ændringer medfører at selskaber med videre skal vide hvem deres reelle ejere er og registrere det hos erhvervsstyrelsen oplysningerne i registeret vil være offentligt tilgængelige det betyder at der er en gennemsigtighed for alle

hvem der er en reel ejer i et givent selskab det betyder så også at statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet og andre offentlige myndigheder nemt og hurtigt kan få adgang til oplysninger i varetagelsen af deres tilsyns eller kontrolopgaver registeret er jo på den måde et godt redskab som gør det langt sværere for dem der ikke har rent mel i posen og som gemmer sig bag forskellige selskabskonstruktioner for at sløre deres ejerskab af en virksomhed så jeg vil gerne understrege at lovforslaget og det var til fru ida auken som var inde på om lovforslaget gik videre end fjerde hvidvaskdirektiv kræver

og den offentlige tilgængelighed er en direkte følge af skattelyaftalen som skaber øget gennemsigtighed og ikke medfører erhvervsøkonomiske konsekvenser for virksomhederne så

altså ingen erhvervsøkonomiske konsekvenser

den opfattelse at vi med skattelyaftalen og dette forslag om registrering af reelle ejere skaber mere gennemsigtighed og gør det sværere at udnytte danmark til for eksempel skattely jeg mener også at vi gennemfører reglerne på en måde som tager højde for at det stadig skal være nemt at drive virksomhed i

så få administrative byrder for erhvervslivet som muligt med de ord ser jeg frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på en

en indsigt som jo også kan give indsigt i virksomheder som rent faktisk bidrager

man ville fortsætte men måske ville man tilpasse dem på en anden måde at nu skulle man også snakke med dansk folkeparti og andet så kan man få en status på det her er der stadig planer om at

afskaffe de er skattelister eller har regeringen ligesom accepteret at der er

utrolig vigtig for danske kunstnere og dansk kulturindhold og produktion

det også for socialdemokraterne afgørende at gennemførelsen af det her direktiv i dansk lovgivning tager hensyn til den særlige og gode måde vi i danmark har formået at forvalte ophavsretten på

ikke mindst via vores kollektiv forvaltnings organisationer

koda gramex copydan og deres medlemsorganisationer og det giver

parlamentet også mulighed for gennemførelsen af direktivet medfører at kollektiv forvaltnings

og altså også i danmark med det her lovforslag skal opfylde en række minimumskrav i forbindelse med forvaltningen af ophavsrettighederne de vil skulle leve op til en række krav til blandt andet afholdelse af generalforsamling forvaltning af rettighedsvederlag og også gennemsigtighed der skal også fastsættes regler om hvordan rettighedsvederlag skal håndteres herunder en fastsættelse af frister for hvornår vederlag skal fordeles til rettighedshaverne det betyder også at kollektiv forvaltnings

offentliggøre en årlig gennemsigtighedsrapport herudover indeholder lovforslaget også regler der medfører forpligtigelser for de medlemsorganisationer som er under de

fastsætter lovforslaget regler om licenser for rettigheder til musikværker der gælder for flere lande

formålet med de regler er at gøre det nemmere for musiktjenester på internettet at få licenser

dækker mere end en medlemsstat socialdemokraterne mener at det her lovforslag skaber en god ramme for at gennemføre direktivet på en måde som er i overensstemmelse med dansk praksis og danske traditioner når det gælder forvaltningen af ophavsret

holdningen blandt de mange aktører som har afgivet høringssvar til lovforslaget der er dog mange organisationer som understreger at forslaget også medfører forøget

det er vigtigt for socialdemokraterne at det holdes på

i forhold til at gennemføre lovens bestemmelser der er nogle få punkter som jeg håber ministeren er villig til at se på i løbet af lovbehandlingen det første er om det ikke ville være fornuftigt allerede fra starten at inddrage

til at være omfattet af loven det signal synes

godt man kan sende med det samme så ingen er i tvivl om at alle forvaltningsorganisationer som opererer på dansk jord er omfattet af dansk lov det andet handler om at der skal gives organisationer en fornuftig tid

implementere loven i deres vedtægter og i deres organisation for det kræver nye vedtægter og afholdelse af generalforsamling og ordentlig information til medlemmerne samt indførelse af nye it systemer

det er rimeligt at man fastsætter en rimelig tid til at organisationer kan gennemføre lovens bestemmelser i deres

det kunne for eksempel være en år efter lovens

endelig handler det sidste om at der jo sådan set gennem lovbemærkningerne gives muligheder for at en bestyrelse i en forvaltningsorganisation både kan bestå af medlemmer valgt direkte på generalforsamlingen men også af medlemmer udvalgt af medlemsforeningerne det er vigtigt i forhold til den tradition vi har haft i danmark på det her område derfor synes jeg også at det burde fremgå direkte af

frem for kun at stå i bemærkningerne men jeg håber at det er noget ministeren vil kigge på når vi nu skal i gang med

kosovo som fortalte at de ikke længere havde lærebøger på universitetet i priština fordi domstolene ikke håndhævede ophavsretten hvilket så havde ført til at så snart der blev udgivet en bog blev den solgt i en kopibutik få dage efter den lille historie siger noget om hvorfor det er så vigtigt at have ophavsret og at beskytte den for den er under pres ikke bare i bananstater som kosovo men overalt i verden

der bliver håndhævet nidkært nu skal vi så have en lov om kollektiv forvaltning af ophavsretten

i sverige i norge har vi aftalelicens som

forvalter brug af værker for alle både dem der er medlem af en kollektiv forvaltnings organisation og dem der

forvalter organisationerne kun medlemmernes penge england er dog på vej efter inspiration fra norden og så vidt jeg har ladet mig fortælle har ungarn også noget der minder lidt om vores eksempler på kollektiv forvaltnings organisationer

koda er nok det mest kendte hvis et værtshus eller en radiokanal vil spille musik kan man nøjes med at betale beløb til koda der så afregner med musikerne copydan er så til gengæld en paraplyorganisation der afregner til medlemsorganisationer der igen afregner til deres medlemmer men alt i alt er alle parter jo tilfredse med systemet så kan man jo med fuld ret

have en ny lov det skal vi på grund af et direktiv fra eu der vil skabe ensartede regler for kollektiv forvaltnings organisationer i eu der var stor bekymring i danmark da direktivet blev kendt for nogle år siden fordi det ikke tog højde for den nordiske aftalelicens efter flere års arbejde af de danske kollektiv forvaltnings organisationer og danske meper

blandt andet af venstres morten løkkegaard blev aftalelicensen skrevet ind som en mulighed nærværende lov omsætter ikke hele direktivet men kun dele

der retter op på eus direktiv blev skrevet ud igen det er normalt en god ting at undgå overimplementering og det skal regeringen jo have ros for men lige netop i den her situation var det måske en smule til skade for de danske

ophavsretshavere efter høringssvarene er forbedringerne så blevet skrevet ind igen og det

vi meget tilfredse med loven gør det også lettere for

og mange flere at indgå aftaler med kollektiv forvaltnings organisationer så de kan tilbyde musik i hele eu nu kommer der et svært ord og det er den såkaldte multiterritorialitet altså licens til flere områder på en gang loven sørger også for at kun selskaber der har den rette kapacitet kan komme i betragtning til at lave licenser det beskytter både brugere og rettighedshavere idet det skaber ordentlige kontraktforhold for begge loven forhindrer også at selskaber som i princippet ikke er i stand til at håndtere disse licenser gør det alligevel og det vil jo betyde stor usikkerhed for brugerne organisationerne skal så holde øje med at at tjenesterne overholder loven og fakturerer rigtigt der er dog nogle småting vi vil have kigget på under udvalgsbehandlingen

§ seks stykke tre for nogle er bekymrede for at den åbner op for direkte valg til alle pladser i bestyrelsen

så er der spørgsmålet om lovens ikrafttrædelse som en række høringssvar har peget på

siger at loven skal træde i kraft i april to tusind og seksten men det skaber altså en masse bøvl for organisationerne så dansk folkeparti mener at loven først bør indarbejdes i organisationen senest en år efter

for at hjælpe og ikke for at gøre livet besværligt det sidste har vi jo

til sidst vil dansk folkeparti sige at vi er positive over for lovforslaget men vi vil dog lige afvente vor endelige stillingtagen på grund af førnævnte problemer og derfor glæder vi os til

fremme udstedelsen af licenser for rettigheder til musikværter med henblik på levering af onlinetjenester på tværs af eus grænser som de to foregående ordførere nævnte kommer det både rettighedshaverne og

til gode ligesom lovforslaget medfører øget fokus på gennemsigtighed i de kollektiv forvaltnings organisationer forslagets lovændringer medfører således fordele til en bred vifte af de parter der berøres af den nuværende lovgivning

ligger tæt op ad eu direktivets ordlyd og struktur på denne baggrund støtter venstre naturligvis forslaget og på vegne af

herre naser khader skal jeg meddele at konservative også støtter

at kunstnerne får så meget som en rød reje til gengæld tjener selskaber som google styrtende på annoncer som omkranser den gratis kunst det problem

lov om kollektiv forvaltning af ophavsret ikke

er alligevel et skridt i den rigtige retning fordi det betyder at kollektiv forvaltnings organisationer i hele eu skal opfylde nogle minimumskrav i forbindelse med deres forvaltning af ophavsrettigheder grundlaget for

et eu direktiv som danmark er pålagt at implementere vi har med tilfredshed noteret at ministeren i den implementering har lyttet til forslag fra diverse interessenter på området for eksempel er det godt

åbner op for at kollektiv forvaltnings organer som er etableret uden for

pålagt at opfylde nogle minimumskrav hvis de ønsker at være aktive i danmark vi ville

i forlængelse af det herre mogens jensen sagde gå et skridt videre og allerede nu

for eksempel er det godt at fuldmagter kun er gyldige for en enkelt generalforsamling

der ikke kan gives løbende fuldmagter som kan gælde i årevis men vi undrer os alligevel over at ministeren har så travlt

at han ikke ønsker at overimplementere direktivet hvad menes der egentlig med det det ligger i den forpligtelse som regeringen og et flertal i folketinget har påtvunget os gennem medlemskabet af eu at direktiver skal

vel alene afhænge af om de er fornuftige for hvorfor skulle vi dog undlade at gøre noget fornuftigt

udtrykkeligt påkrævet i et eller andet tilfældigt eu direktiv set med vores øjne er der på nogle områder snarere tale om at forslaget underimplementerer end det modsatte for eksempel når det gælder direktivets krav om at forvaltningsorganisationers bestyrelse skal vælges på generalforsamlingen hvorfor lægger lovforslaget så op til at nogle af bestyrelsesmedlemmerne kan vælges i andre fora

tilsyn og kontrol ikke kan udføres af

forvaltningsorganisationernes egne organisationer hvorfor lægger lovforslaget så op til at det faktisk kan ske

apropos kontrol og indsigt står vi jo som noget andet

i en gigantisk skandale hvor en producentforening over en fire årig periode tilsyneladende er blevet snydt for et trecifret millionbeløb

penge som altså ikke kom de egentlige rettighedshavere til gode derfor er det også kun naturligt at vi i forbindelse med behandlingen af det her lovforslag

hvor rettighedshaverne ikke får det som de retligt bør have krav på afslutningsvis vil jeg sige at vi står i den efter vores opfattelse lidt absurde situation at forvaltningsselskabernes indtjening vokser år for år mens

rettighedshavere får mindre og mindre ikke mindst i den situation er det helt afgørende at de skabende og udøvende kunstnere får bedre indsigt og mulighed for direkte demokratisk indflydelse i deres forvaltningsorganisationer

og vi ser frem til at afsøge mulighederne for det i det kommende

af ophavsrettigheder fungerer ganske udmærket i danmark i dag derfor er vi tilfredse med at man har valgt et implementeringsniveau der i høj grad bevarer status quo i danmark samtidig kan vi

de fordele der er ved at have et fælles europæisk regelsæt så det er lettere at håndhæve sine rettigheder i udlandet men som sagt vi

det vil forbedre vilkårene for hele industrien og med de kommentarer ministeriet giver til høringssvarene i det kommenterede høringsnotat synes jeg at vi er ved at nå hen til en rigtig fornuftig implementering af direktivet i en dansk kontekst der er selvfølgelig også nogle tidsler i lovforslaget det vil der altid være når vi har at gøre med så stort et lovforslag og når det fødes ud af et eu direktiv et eksempel er samrådet for ophavsret der i deres høringssvar bekymrer sig

ifølge samrådet vil liberaliseringen udfordre det man kan kalde den danske model på området og skabe kulturpolitiske udfordringer ikke mindst for den kulturelle mangfoldighed det kan rykke ved den danske tilgang der hidtil har været præget af en kollektiv og solidarisk tilgang jeg jeg er helt enig når samrådet bedyrer at det er en problemstilling vi skal være yderst opmærksomme på fremadrettet både blandt organisationerne

det håber jeg også der er bred enighed om derudover ser jeg frem til det videre udvalgsarbejde med lovforslaget for jeg er sikker på at eventuelle problemer vi måtte støde på nok skal blive håndteret i en god dialog mellem alle parter

hvis man for eksempel er en skole som gerne vil bruge musik film eller tekster så er det jo altså ret besværligt at skulle bede om tilladelse hos hver eneste producent derfor har vi kollektiv forvaltnings organisationer de er mangfoldige og deres struktur og form

det kan give anledning til udfordringer i en verden hvor for eksempel musik og film jo ikke bare anvendes bredt i det enkelte land men også i høj grad på tværs af grænser

det betyder jo at rettighedshaverne risikerer at være i en meget forskellig situation

det tager lovforslaget højde for da det fastlægger et fælles sæt spilleregler på tværs af eu komponister forfattere skuespillere og andre rettighedshavere sikres derved samme minimumsbeskyttelse i alle medlemslande man kan ikke snyde sig igennem ved at vælge det land hvor man kan betale mindst eller undgå at betale der kommer således klarhed over hvornår vederlag skal udbetales til rettighedshaverne og hvilke fradrag der kan tages samtidig medfører implementeringen af direktivet at der kommer fokus på gennemsigtighed i kollektiv forvaltnings

for brugerne og for andre kollektiv forvaltnings organisationer som jo så kan kigge hinanden over skuldrene lovforslaget indfører også mekanismer der skal gøre det lettere at være udbyder af musik på internettet og gøre det lettere at få licenser der dækker mere end en

to overordnede hensyn for det første er lovforslaget udtryk for en minimumsimplementering som det også blev nævnt der pålægges således ikke kollektiv forvaltnings organisationerne strengere krav end dem der følger af det bagvedliggende direktiv for det andet sikres det at

og deres medlemsorganisationer inden for direktivets rammer får den størst mulige fleksibilitet til at indrette sig på den måde der passer dem bedst sådan at den velfungerende danske rettighedsmodel kan fortsætte i den forbindelse har jeg det ligesom flere ordførere

rigtig godt med lovforslagets løsning som sikrer at den nuværende struktur

medlemmer af forvaltningsorganisationer kan opretholdes og det er en del af svaret til herre

i allerhøjeste grad beredt på at besvare alle tænkelige spørgsmål

meget kompliceret stof derfor sendte jeg også ret meget informationsmateriale til samtlige ordførere for med hensyn til kompleksiteten

vi har brug for at hjælpe hinanden og også med forståelsen

jeg har hørt ønsket fra både herre mogens jensen og herre alex ahrendtsen om bedre tid til implementeringen jeg er ikke sikker på at det er så let men lad os se på det og gå så langt

kan jeg også forstå at flere ordførere synes at det er for lidt at det kun står i bemærkningerne at bestyrelserne for forvaltningsorganisationerne kan rumme nogen som vælges af

underorganisationerne eller hvad vi nu skal kalde det men jeg vil bare sige at det der står i bemærkningerne

lige så godt som det der står i lovteksten så når der står i bemærkningerne at bestyrelserne kan sammensættes på den måde

jeg vil altså godt holde tungen lige i munden og sige at for os eu tilhængere er det altså vigtigt at eu ikke får skyld for mere end eu faktisk har skyld for så hvis der er et eller andet

hvad er nu det for noget så er det en stor fordel hvis det fremgår klart hvad der kommer fra eu og hvad der kommer fra danmark og det der kommer fra danmark er jo altså lidt lettere at ændre end det der kommer fra eu så det er endnu et argument for ikke at lave overimplementering og mon ikke også det er et argument som herre søren søndergaard inderst inde forstår jeg ser som sagt frem til et grundigt udvalgsarbejde hvor vi får kastet klarhed over alle tvivlsspørgsmål og forhåbentlig ender med

men jeg vil godt hæfte mig ved det der med overimplementeringen

et flertal har påtaget sig at det skal være i overensstemmelse med eu direktivet men hvis man mener det er fornuftigt kan man gå længere

ting som var sat i lovparagraffer men jeg tror altså det er inderligt fornuftigt at vi får den størst mulige fleksibilitet så vi kan indrette os på den måde der passer bedst så rettighedsmodellen kan fortsætte

have opfyldt flere ønsker i forbindelse med denne lovgivning selvfølgelig kunne vi det

organisationerne som førte til noget som man godt kan kalde overimplementering man skal jo ikke være mere katolsk end paven og selv om regeringen ikke

området jeg er med på at at der er givet en bemyndigelse til at ministeren kan fastsætte en regel om at de med tiden er omfattet men hvorfor ikke med det samme sige at alle forvaltningsorganisationer som opererer i danmark